jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den syttende marts to tusind og seksten endvidere gør

og det betyder at der eventuelt ikke er plads til alle ønsker om korte bemærkninger i løbet af debatten

kommunerne en anerkendelse af den vanskelige situation kommunerne befinder

og vi håber at regeringen ved finansministeren kan levere disse klare svar i dag på topmødet i aalborg i sidste uge kaldte kommunernes landsforenings formand martin damm fra venstre omprioriteringsbidraget for et nedprioriteringsbidrag og sagde

til staten hvert år kommer vi ikke uden om reelle besparelser det vil kunne mærkes i ældreplejen daginstitutionerne og på skolerne hvis man fastholder dette krav og det må partierne på christiansborg stå på mål for som bekendt holdt statsministeren tale i aalborg hvor han mente at hverken finansministeren eller kommunerne skulle jamre mange opfattede måske ikke at statsministeren rent faktisk bad kommunerne om ikke at jamre det var pakket flot retorisk ind men det var jo det faktiske budskab der var ingen kære mor kommunerne skal aflevere to

to tusind og nitten så det er rimeligt at vi i dag får klare svar på hvordan

for to tusind og seksten har tilgodeset både sundhedsområdet og de ældre samtidig står vi i en økonomisk situation hvor faldende oliepriser giver staten færre indtægter fra olie og gasudvindingen i nordsøen

end forventet sidste gang vi opgjorde det finanspolitiske råderum frem mod to tusind og tyve var det omkring femten milliard kroner det viste tallene i september måned siden da er de strukturelle indtægter fra nordsøen nedjusteret med fem milliard kroner derfor vil råderummet også blive reduceret fra femten milliard kroner til ti milliard

hvis vi alene ser på effekten af den lavere oliepris asyltilstrømningen lægger også et betydeligt pres på de offentlige finanser alene for to tusind og seksten er der budgetteret med ti

milliard kroner til asyl og integrationsområdet såfremt tilstrømningen øges i de kommende år øges udgiftspresset frem mod to tusind og tyve det øger kravene til skarp prioritering i udgiftspolitikken fremadrettet med andre ord har vi en fælles udfordring med at udvikle vores velfærdssamfund i en tid hvor de offentlige økonomiske rammer fortsat vil være stramme vi skal i de kommende år gradvis reducere det offentlige underskud

af omprioriteringsbidraget i to tusind og seksten tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder hertil kommer løftet på en milliard kroner til en værdig ældrepleje med finansloven for to tusind og seksten samlet set er kommunernes service dermed løftet med

fra to tusind og femten til to tusind og seksten kommunerne har således flere penge til service i to tusind og seksten end de havde i to tusind og femten heroverfor står udviklingen under de seneste socialdemokratisk ledede regeringer hvor den kommunale serviceramme blev reduceret ad flere omgange

til to tusind og femten derfor er

også mærkeligt at socialdemokraterne skaber et billede af at denne regering ønsker massive nedskæringer i den offentlige sektor med omprioriteringsbidraget ønsker regeringen tværtimod at skabe forudsætningerne for at vi kan prioritere kernevelfærden statsministeren har også for nylig slået fast at pengene fra omprioriteringsbidraget ikke går til skattelettelser regeringen ønsker at pengene fra omprioriteringsbidraget anvendes til borgernær service og at pengene bruges hvor behovet er størst i det pågældende

områder så hvis partierne i den røde blok ønsker indflydelse på fordelingen af pengene så må de jo deltage konstruktivt i finanslovsforhandlingerne i efteråret og det vil jeg da gerne opfordre dem til

omprioriteringsbidraget gælder for kommunerne under et det vil derfor være op til den enkelte kommune at fastlægge hvordan omprioriteringsbidraget skal realiseres lokalt også i to tusind og sytten vil der være behov for effektiviseringer så de tilbageførte midler kan anvendes til højt prioriterede områder vi skal selvfølgelig ikke sidde her på christiansborg og bestemme hvordan kommunerne realiserer de nødvendige effektiviseringer nogle kommuner må forventes at have bedre mulighed for at tilpasse serviceudgifterne end andre og dermed også bedre muligheder for at realisere

det beror på dialog kommunerne imellem

i den enkelte kommune på den måde sikres det at den enkelte kommune kan tilrettelægge den samlede indsats ud fra hvad der skaber størst værdi lokalt mener jeg så at det er realistisk at kommunerne kan effektivisere med en procent hvert år ja det mener jeg

slået fast flere gange også på en måde der måske har givet rigelig opmærksomhed jeg køber ikke præmissen om at der ikke kan effektiviseres mere i kommunerne kommunerne beretter jo også selv at de siden to tusind og syv gradvis har øget effektiviseringsarbejdet så der i mange kommuner effektiviseres for to procent af udgifterne årligt kommunerne har tidligere selv angivet at de siden to tusind og elleve har effektiviseret

og en nylig rundspørge blandt landets kommunalbestyrelsesmedlemmer viser desuden at halvfems procent af dem ser potentialet for effektiviseringer i kommunerne så spørger man mig om omprioriteringsbidraget automatisk giver dårligere ældrepleje og folkeskoler

svaret klart nej det mener jeg ikke kommunerne har en serviceramme på to hundrede og fyrre milliard

og det bør være muligt at bruge nogle af pengene bedre end vi gør i dag blandt andet ved at lære af hinanden via digitalisering ved at konkurrenceudsætte flere opgaver og så videre alle dele af den offentlige sektor stat regioner og kommuner skal fortsat effektivisere betydeligt for i en tid med stramme økonomiske rammer er det helt nødvendigt at vi bliver ved med at få mere ud af skatteborgernes penge det er en forudsætning for at vi også fremadrettet har råd til et stærkt velfærdssamfund

denne hasteforespørgsel det valgte et flertal i folketinget inklusive dansk folkeparti som bekendt

stemme imod og derfor er det også retfærdigt at sige at det alene er de borgerlige partiers ansvar realiteterne er sådan at der er et omprioriteringsbidrag der går ud over den nære velfærd i to tusind og sytten

omprioriteringsbidraget giver kommunerne store frustrationer

usikkerhed der er om budgetterne

vi kommuner kan sidde og lave et budget lige efter sommerferien og så kommer der en finanslov i oktober som måske leverer nogle penge tilbage til et område som vi lige har skåret dem væk fra det er en tudetosset proces

fra to tusind og sytten hvert år levere et betydeligt beløb til finansministeren som kan råde over dem to

milliard kroner i to tusind og sytten stigende til syv milliard kroner i to tusind og nitten kommunerne skal altså vedtage deres budgetter længe før vedtagelsen af finansloven i november og det skaber

stor usikkerhed hos kommunerne den budgetmæssige usikkerhed som omprioriteringsbidraget medfører er uholdbar og den bedste løsning er derfor helt at afskaffe denne måde

på vi socialdemokrater er naturligvis ikke blinde for at der her i folketinget er et snævert flertal

vil næppe heller være et flertal for at afskaffe det helt desværre og derfor vil vi som minimum kræve at pengene tilbageføres fuldt og helt til kommunerne i to tusind og sytten

kommer vi selvfølgelig også tilbage til denne debat på et senere tidspunkt jeg skal dog bare nævne at vi selvfølgelig håber at dansk folkeparti lever op til de

inkludere at man stemmer for det

jeg hører naturligvis udmærket finansministerens redegørelse for for

som ligger til grund jeg må dog i hvert fald anfægte et par synspunkter som som finansministeren fremfører blandt andet det at

er der en indbygget molboeffekt i at man altså først tager penge og derefter fører dem tilbage

vanskelig øvelse derfor må

med rette synes jeg stille spørgsmålet om man nu også udnytter ressourcerne på en effektiv måde ved at føre penge frem og tilbage jeg hørte også finansministeren signalere at hvis man vil være med til at fordele omprioriteringsbidraget så skal man deltage i finanslovsforhandlinger man får det næsten til at lyde som om socialdemokratiet havde stillet sig ud på sidelinjen og ved den seneste finanslovsforhandling ikke

deltage det billede kan jeg på ingen

ikke muligheden for at deltage det kan vi ganske givet få en nærmere og

for at stille finansministeren spørgsmål jeg skal på vegne af socialdemokratiet enhedslisten radikale venstre alternativet og sf

forslag til vedtagelse folketinget finder at regeringens forsøg på at skaffe råderum til finanslovsforhandlinger ved forlods at indbudgettere ikkeaftalte kommunale besparelser udtrykker manglende respekt for aftalesystemet hvor den kommunale økonomi fastlægges gennem forhandlinger mellem kommunerne og regeringen regeringen pålægges at annullere omprioriteringsbidraget fra to tusind og sytten og frem inden indgåelsen af næste

flere ældre og så videre det er den demografiske udvikling

de kan lave de her effektiviseringer så det at lave effektiviseringsmål er et

på forhånd at beslaglægge pengene og putte dem ned i finansministerens lomme

en form for omprioritering hvor man blandt andet kom med en pulje som kommunerne kunne søge

til pædagoger eller hvad det nu kunne være

med finansloven investerer i sundhedsområdet og i den kommunale ældrepleje

man selv sad ved magten hvor man gik ind og skar nogle penge tre milliard kroner

hvis man gennemfører et omprioriteringsbidrag som lægger sig oven i de effektiviseringer som

lade sig gøre uden at det vil være ganske

som kommer fra formanden for kommunernes landsforening herre jacob jensens partifælle

herre jacob jensens parti så også er enig

at liberal alliances formand herre anders samuelsen på topmødet mente at man faktisk

man kan jo egentlig godt forstå at der kan være en

er der ingen garantier og ingen sikkerhed for hvad der så sker i to tusind og atten og to tusind og nitten og der kunne jeg da godt tænke mig

thulesen dahls bekræftelse af

mette frederiksen derfor kan jeg også garantere at vi ikke vil bruge penge fra det eksisterende omprioriteringsbidrag til formål uden for kommunerne den dag

hvad er det egentlig den socialdemokratiske formand siger der

sørge for at de kommer tilbage til kommunerne det

om det

hvad der er spin og andet og sådan at kunne navigere i det der er borgerne måske

skakmat i forhold til det men jeg vil gerne være ærlig

svært ved at se hvad det er for en position socialdemokratiet

når man hører hvad socialdemokratiets formand siger og det er altså kun en uge siden

et omprioriteringsbidrag under den forudsætning under den forudsætning

går tilbage til kommunerne altså at kommunerne ikke skal opleve at der bliver minusvækst på grund af at

folkeparti gerne være med til

sige at jeg har haft en oplevelse ved at være med i debatten med ordfører pernille rosenkrantz theil fra socialdemokratiet som jo

hvordan vi får et mere lige danmark det synes jeg er en

i forhold til at vi kan få velfærd i hele danmark få et mere lige danmark man har også fremsat et beslutningsforslag som jo faktisk netop omhandler det at pengene skal tilbage til kommunerne

så det håber jeg også at vi får lejlighed til at diskutere i dag hvor er det egentlig vi står henne

bredt flertal i folketinget bag et omprioriteringsbidrag og så håber vi i dansk folkeparti at vi også i det brede flertal kan finde et flertal

siger at de her midler skal gå tilbage til kommunerne

også klar til at gå ind og tage det politiske ansvar og sige den her ene procent af kommunernes økonomi den ene procent

de ni og halvfems procent

når de bliver sendt tilbage til kommunerne

står og har rigtig svært ved at økonomisk selvbærende hvad betyder det rigtig mange kommuner har

dårligt skattegrundlag fordi deres ledighed er for høj og

daglige velfærd altså have

kommer ind i for hvis man har en dårlig folkeskole har man også et lavt karaktergennemsnit og så har man folk der kommer ud efter ni år i folkeskolen

der kan man jo netop bruge omprioriteringsbidraget til at sige hvordan kan de kommuner blive mere selvhjulpne så de kan komme ud

den diskussion tager vi med alle partier vi vil gerne tage den på tværs af farver og andet for vi synes det er vigtigt det er realpolitik der kan flytte noget derude og vi snakker om en procent af den kommunale økonomi som på den lange bane virkelig

det peger i den retning derfor ser vi selvfølgelig frem til den debat der

så vil jeg gerne på vegne af venstre og dansk folkeparti

forslag til vedtagelse folketinget fastslår at frigjorte midler i to tusind og sytten som følge af det kommunale omprioriteringsbidrag bør bruges til at sikre kernevelfærden i kommunerne midlerne skal således prioriteres anvendt dér hvor behovet er størst den konkrete udmøntning sker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi

herre rené christensen i øvrigt selv er en

med at man kan svare på altså er man helt fritaget for

hvilke konkrete værktøjer vil man egentlig stille til rådighed for kommunerne for

at at man anerkender at

det er jo et hjul der løber rundt hele tiden uanset om der er omprioriteringsbidrag eller andet det vi bare siger er at når der ikke er mulighed for at lave en

set det der egentlig var ønsket fra dansk folkepartis side så mener vi faktisk at omprioriteringsbidraget kan

stillet over for vi siger ikke til kommunerne at det her

en værdigt trængende kommune

spare en procent og så tilfældigvis ikke har lige så mange ældre men hvor man er en fattig kommune der får glæde

det her helt enkle spørgsmål

for at det foregik i finanslovsforhandlingerne som er alt for sent til at kommunerne kan nå rigtig at få glæde af pengene

lidt tilfældigt alt efter hvem der sidder en sen nattetime for dansk folkeparti

at pengene følger de ældre altså at det ikke kom ud via bloktilskuddet

der kan vi så glæde os over at det bliver den ved med at gøre

sige at vi tager en procent en procent af kommunernes økonomi der tager vi det politiske ansvar på vores skuldre

i nogle kasser så de kan være med til at højne velfærden

vi er så stolte af vores værdighedsmilliard og det bliver vi

den tidligere sr regering støttet af de røde partier

tilfældigt at vi før folketingsvalget her sidste år så at der var indrykket annoncer fra samtlige venstreborgmestre med et ønske om

kunne komme op på nulvækst eller

så indfriet plus at vi faktisk har lagt fem hundrede millioner

oveni så den samlede serviceramme for kommunerne i to tusind og seksten nu er øget med en halv milliard så mens der var andre der gik ud før et folketingsvalg og lovede flere penge jeg tror

og love specifikke millionbeløb

vi lovede så et udgiftsstop jeg beklager at det kunne vi så ikke leve op til vi har så givet flere penge altså en halv milliard i seksten nu skal vi så mødes af kritik det er næsten mageløst

her anerkende og understrege den store opgave og den store indsats som kommunerne arbejder med og de udfordringer som de selvfølgelig har og som vi jo alle der arbejder

skal man ikke kigge på kasse efter kasse vi skal se den offentlige sektor under et som én samlet enhed men det provokerer mig så til gengæld når man hører en overborgmester her fra fra byen der ligesom går forrest i modstanden mod omprioriteringsbidraget og når man samtidig i den samme kommune kan se at man investerer penge i skibakker og arkitekttegnede genbrugspladser over hundrede

kroner bruger man på at sikre kommunens kulturarv

i københavns kommune per indbygger med det man eksempelvis

kunne hente en halv milliard kroner i besparelser og så dårligt

er aarhus kommune vel næppe så kunne man ikke bare starte på de områder i stedet for

kernevelfærdsområder

fedt projekt det er det formodentlig også så kan man selvfølgelig

virkelig er kernevelfærd når man så oven i købet samtidig beder om penge til skoler til ældrecentre børnehaver

være proportion i tingene men eksemplerne illustrerer blot pointen

noget der er vigtigere end andet ikke mindst i en tid hvor vi har knappe ressourcer for mig at se er det ikke så interessant

kroner og øre diskussion som vi jo altid har for vane at gøre herinde jeg synes hellere man skulle tage afsæt i en diskussion om hvad det egentlig er vi så får ud af de midler som vi kradser ind i skatter og afgifter

den offentlige service er god hvor den offentlige sektor er velfungerende og leverer høj service god kvalitet og så lade andre tage ved lære af det så vi kan få mest muligt ud af midlerne jeg tror sådan set at

de fleste som betaler regningen det er

betaler til den ene kasse frem for den anden kasse jeg tror de interesserer sig for hvor meget de betaler og jeg tror samtidig også at de mennesker som bruger den offentlige velfærdsservice er knap så interesseret i at vide om servicen kommer lige præcis fra den kommunale eller den regionale eller den statslige sektor

for en kvalitet der ligger i servicen og derfor går vores politik på to ben investeringer i kernevelfærdsydelser som vi jo så med finansloven med investeringer i sundhedsområdet og ældreområdet og samtidig også investeringer i at det bedre skal

investere skabe jobs og arbejdspladser i danmark så flere kan komme i arbejde det er den holdning vi havde før valget det fremgår af vores regeringsprogram som kom efter valget og det er fortsat vores holdning nu så kan man diskutere hvordan processen skal være for at nå målet det er knap så afgørende for os vi står fuldt og helt bag den politik der bliver ført

som man jo må sige i hvert fald ikke lægger fingrene imellem i forhold til den undersøgelse der blev lavet blandt borgmestrene hvor tre og halvfems procent af dem svarer at omprioriteringsbidraget vil ramme alle områder

også hovedregning

vil bare bede herre jacob jensen bekræfte at det er en meget stor

beholde nogle flere penge eller om man

være nemmest at beholde pengene selv

politik som herre benny engelbrechts regering her for indtil godt et halvt års tid siden stod for hvor man jo de facto gik ind og skar år efter år i servicerammen

man en omfordeling lavede puljeordninger

ikke noget problem med dengang det var helt i orden det var nærmest ansvarligt

kunne nævne mange andre eksempler i den mere kuriøse

at hvis man virkelig ville prioritere kernevelfærd

høns og hønsehus til rådighed for borgerne

kan se om livet med hønsehold er noget for dem det kunne måske være en overvejelse værd

vi også skabe råderum for

investere og skabe jobs i danmark gennem lavere skatter og afgifter det er en politik vi havde før valget

stadig væk så diskuterer vi så i dag omprioriteringsbidraget og der er meldingen så at

så gå til investeringer i kernevelfærden i den kommunale sektor

ikke se er i modstrid med det vi gik til valg på før hvor vi lovede at investere i kernevelfærd vi investerer i kernevelfærd det gjorde vi med finansloven og det gør vi også

regner det ud per indbygger

at få tingene til at hænge sammen selvfølgelig gør det det men når vi så også her lægger op til at de midler

synes jeg måske at bekymringen

skibakke herude på amager eller hønsehold i lejre og gladsaxe og striber af andre eksempler som bare illustrerer pointen med at selvfølgelig skal

jeg blander mig ikke i hvordan man gør det kommunalt men jeg vil bare gerne sige at når man kommer og siger

som det første at ud og hente penge ude i børneinstitutionerne

i det her spørgsmål ved blandt andet at tage debatterne op med jævne mellemrum vi

venstre sige at det forslag til vedtagelse som venstre og df sammen har fremsat betyder at pengene fra omprioriteringsbidraget de to

skal gå tilbage til kommunerne

garantere at de penge skulle gå tilbage til kommunerne de skulle gå til prioriterede områder herunder skattelettelser der

nytter det nytter at presse regeringen vi har nu fået en regering som med det her forslag til vedtagelse jo faktisk offentligt har meldt ud forud for de

i kommunernes landsforening at man er parat til at give alle pengene tilbage det er da klart en styrkelse af forhandlingspositionen hos kommunernes landsforening og det er vi da rigtig glade for i enhedslisten i den sammenhæng vil jeg også godt sige at vi håber

de sytten medlemmer af kommunernes landsforening som skal tage stilling til en eventuel aftale med regeringen

ikke vil indgå en aftale med regeringen hvori der indgår et omprioriteringsbidrag for

jeg kunne ikke være mere enig med finansministerens partifælle i kalundborg venstreborgmesteren martin damm formand for kl som skitserer tre mulige løsninger for omprioriteringsbidraget den gode løsning hvor det hele bliver skrottet den onde løsning som er en løsning hvor pengene bliver ført tilbage det er den løsning der ligger i det forslag til vedtagelse som ligger fra

regeringen i hvert fald indtil for nylig har turneret med og haft

som sin holdning så måske er vi

at have muligheden mellem en ond løsning og en god løsning med den grusomme løsning som værende gledet ud det er i hvert fald det som regeringen nu offentligt har imødekommet det synes jeg er rigtig dejligt

til vedtagelse som er fremsat af

hvor vi jo alle fem partier som gerne vil have et andet politisk flertal i det

kommer der en ny regering bliver der ikke noget omprioriteringsbidrag den fælles

politiske melding synes jeg er meget værd og den sender et klart signal om hvad

selvfølgelig relevant for at undgå de milliardnedskæringer

ikke bare om at fjerne en procent man skal se på det på en helt anden måde man kan ikke fjerne penge fra kommunerne uden at det

omprioriteringsbidraget svarer jo faktisk til at skære en kommune væk når vi samtidig har så mange flygtninge

kommer en kommune til som ikke er finansieret

har regeringen meldt ud at man ikke vil kompensere kommunerne for de stigende udgifter det indgår selvfølgelig også

jo helt centralt at omprioriteringsbidraget bliver skrottet

fyringer af sosu hjælpere der bliver flere ældre der

bliver færre normeringer i børneinstitutionerne det er det der vil ske hvis der kommer et omprioriteringsbidrag og pengene ikke bliver ført tilbage så kan man sige at hvis pengene bliver ført tilbage har vi stadig det styringsmæssige problem

ud og fyrer en masse mennesker og så kommer der nogle penge tilbage til finansloven

til at ansætte de mennesker igen undtagen hvis nogle af de folk

har valgt at fyre er så heldige at have seks måneders opsigelsesvarsel altså rent styringsmæssigt er

kommunale selvstyre jeg synes det er vigtigt også at påpege i den her debat

faktisk også repræsenterer et flertal i kommunernes landsforenings bestyrelse nemlig ni

repræsenterer vi et flertal i kommunernes landsforenings

indgå i regeringens overvejelser i de forhandlinger

ingen mulighed for at man kan gøre det mere hensigtsmæssigt og mere effektivt i kommunerne

dér være i omegnen af en halv milliard kroner

de halvfems procent af byrådsmedlemmerne der

er jo at man siger i skal realisere besparelser svarende til en procent og levere dem til statskassen som så bliver

sukkerskål som man kan dele ud af blandt andet i forbindelse med

effektiviserer og gør tingene mere fornuftigt jamen så så bliver pengene her men vi bruger dem på en anden måde og den garanti har man jo ikke hvis man har et omprioriteringsbidrag

omprioritering altså et solidaritetssystem hvor de kommuner hvor der er vækst og beskæftigelse de kommuner der har universiteterne og infrastrukturen der hvor tingene sker

tager en procent af den omsætning der er og deler

ud til de nabokommuner hvor det ser lidt svært ud

for enhedslisten at være solidarisk med de kommuner som har det lidt svært

kommune hvor man har væksten til langeland hvor man bestemt

at se på hvordan vi kan kompensere nogle af de kommuner som bliver meget hårdt ramt

har kontrol over det vil vi gerne men det er noget andet synes vi

i årevis de gør det allerede og det skal vi ikke blande os i fra statens side vi skal ikke hugge deres penge

hvilket vi synes er grundlæggende forkert så det vil være de to overvejelser som

en produktivitetskommission hvor man udvalgte de mennesker som man mente var de klogeste i landet til at udforske hvor stort effektiviseringspotentialet i den offentlige sektor er

produktivitetskommissionen gik dybt ned på tre områder som alle var centrale i kommunerne børnepasning skolegang og ældrepleje de tre områder udgør størstedelen af det offentlige forbrug i kommunerne og resultatet af produktivitetskommissionens undersøgelse var at der var et effektiviseringspotentiale på de tre områder som udgør størstedelen af kommunernes forbrug på mindst ti

de kommuner som ikke er så effektive bliver lige så effektive til at drive sig selv som dem der er mest effektive de mindst ti procent kom ud af at produktivitetskommissionen jo også slog fast

mulighed for at man kunne effektivisere i de kommuner som allerede i dag er de mest effektive effektiviseringspotentialet er ikke udtømt blot fordi der er nogen der er mere effektive end andre selv de effektive kan også effektivisere så altså mindst ti procent

hele den offentlige sektor skulle effektivisere med en procent om året i ti år sådan at vi efterhånden kom op på de ti procent

her nye regering denne ene procent til regeringens politik for kommunerne kommunerne skal effektivisere med en procent om året

de siger kommunerne ja de kan effektivisere men de skal sandelig ikke aflevere nogen penge til statskassen

fra deres effektiviseringspotentiale for det er kommunernes penge

jo sådan at kommunerne hvert år får fem og tres milliard kroner i bloktilskud

fra statskassen fem og tres milliard kroner

at hvis kommunerne kan drive sig selv billigere hvilket venstrefløjen åbenbart er enig i de kan så skal statskassen også kunne mærke det i form af at bloktilskuddet ikke behøver

ikke at give det samme tilskud når det man giver tilskud til kan gøres billigere

skal statens bloktilskud ikke være uændret stort på fem og tres milliard kroner det må gerne falde

liberal alliance ønsker at pengene

på at lette byrden på borgere når de kommer fra overførselsindkomst til arbejde vi ønsker at der ikke skal være skat af de første syv tusind kroner

det andet er at vi ønsker at det skal bidrage til at finansiere

flere ældre og flere børn der i de kommende år det såkaldte demografiske træk så nogle af pengene skal bruges på

fastslår at frigjorte midler i to tusind og sytten som følge af det kommunale omprioriteringsbidrag bruges til at understøtte den fremtidige kommunale økonomi for eksempel gennem

midlerne skal prioriteres anvendt der hvor behovet er størst den konkrete udmøntning sker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi

regeringen nu har sagt at de vil sende pengene

vi stadig af den opfattelse at et omprioriteringsbidrag er en en helt forkert måde

kommunerne på jeg synes det er

det nyeste i en række tiltag som som indskrænker det kommunale selvstyre og kommunernes ret til at prioritere

kommunerne skal vide hvad de har at gøre med kommunerne får at vide at de skal spare to

de måske får dem tilbage og det mener vi simpelt hen ikke er en seriøs måde at budgettere

og det er ikke i god tråd med

i folketinget så skal sidde og bestemme over de enkelte kommuner altså om det skal gå til ældrevelfærd eller om det skal gå til

eller om det betyder at

af med også i de resterende år og det håber jeg regeringen vil tage ad notam og dermed helt fjerne

de penge skal bruges til noget og hvis ikke de er blevet brugt skal de i hvert fald bruges alligevel

en anden klasse de har nogle andre midler de skal bruges til noget og de skal

føler alternativet ikke som jeg at den offentlige sektor

er dynamisk og der er tidspunkter hvor behovet er forskelligt fra det ene område til det andet og at vi så netop som folketing har det overordnede ansvar for at skabe rammerne efter hvordan vi politisk stiller os men dog alligevel skaber rammerne der hvor vi kan se at behovet er størst så kan vi diskutere hvad behovet så er om det skal være sundhed eller ældre eller skattelettelser eller hvad ved jeg men har man ikke i alternativet også en holdning

frem for det andet for der er enormt stor forskel på hvilke forhold de enkelte kommuner har på forskellige områder

derfor jeg går så meget op i at kommunerne skal vide hvad de har at gøre med og

jeg har den opfattelse at det er en uskik at vi siger

kan i muligvis få noget af den tilbage

bevidstløs den er en grønthøster som bare kører ud over alle kommuner uden at prioritere hvad det er vi gerne vil have mere eller mindre af og så er den også meget centralistisk det der er så usympatisk ved den model man har fundet her er jo at alle de ubehagelige beslutninger skal tages ude i kommunerne de konkrete besparelser på ældrepleje på børnehaver skoler på al den kernevelfærd

i kommunerne og så er det finansministeren og dansk folkeparti der skal sidde og dele gode gaver ud i finansloven til efteråret derfor vil jeg

at det mest interessante der er kommet frem her i dag for mig at se er to ting den første er at det fuldstændig sejler i blå blok hvor man mener vidt forskellige ting omkring det her omprioriteringsbidrag men det interessante er jo at man åbenbart

mindste så havde lidt indflydelse på hvad her penge skulle gå til at der for eksempel i stedet for at sidde og fordele dem en sen nattetime i november måned i finansministeriet hvor kommunerne

i deres budgetter hvor kommunerne ikke har medindflydelse på hvad der skal prioriteres ude i kommunerne og hvor det bare er ganske få mennesker der skal sidde og fordele de mange milliarder

er med til at bestemme hvad de skal gå til og

de skal prioriteres på en måde der ikke koster dyrt bureaukrati og hvor man også kan få det

nemlig ved at det bliver aftalt i kommuneaftalen

interessant hvis regeringen havde valgt

invitere til en diskussion både med kommunerne og med os andre om hvordan vi skaber den effektivisering

nødvendig hvor er det vi gerne vil finde den henne

vil øge budgetterne i stedet for at gøre det med bind for øjnene og tvinge kommunerne til at lave besparelserne og selv fordele julegaver uden at påtage sig noget som helst ansvar

økonomiske ansvarlighed det der er løsningen på det her lands økonomiske problemer er at gennemføre reformer der gør den samlede kage større så vi får råd blandt andet til de ældre det hjælper ikke noget bare at spare ude i kommunerne

og så lade ganske få mennesker tage hånd om det i stedet for det fælles decentrale princip hele aftalen og princippet om en aftale mellem kommunerne og staten og respekten omkring det kommunale selvstyre og det decentrale det bliver spændende at se hvordan det går med alle de her forskellige vedtagelser i morgen fra radikal side kan vi bare sige at

inderligt imod omprioriteringsbidraget men hvis det endelig er at

så håber vi selvfølgelig at kommunerne får så stor indflydelse som overhovedet muligt på hvordan

her fra centralt hold og prioriterede

margrethe vestager martin lidegaards formand

den stil måske også i flere omgange til pædagoger der gik man først ud og tog pengene fra kommunerne og så

fra centralt hold ind og dikterede hvordan de midler skulle bruges helt ud i den sidste børnehave

ved den måde som vi gør det på hvad er anderledes i

man selv havde ansvaret man gjorde præcis det samme tog pengene og prioriterede derefter de områder man syntes politisk

mod kommunernes vilje til ét specifikt område og nu står man så og siger at nu skal vi også passe på det kommunale selvstyre hvori er forskellen mellem det man selv gjorde dengang

omprioriteringsbidrag hvor vi ovenikøbet tilfører penge til kommunerne fem hundrede

det er så slemt nu her hvor vi faktisk tilfører kommunerne flere penge end der er blevet taget de sidste de sidste år nu begynder vi så at rette op på det igen

jo penge tilbage til kommunerne vi har jo sagt at det bliver

hvor pengene bliver tilført velfærd

tog man bare penge der lavede man jo ikke en tilbageførsel

det her omprioriteringsbidrag så hvorfor er det så slemt nu her hvorfor har kommunerne det værre nu end man havde det de sidste fire år

omprioriteringsbidraget men det ændrer ikke ved

ført tilbage til kommunerne og i den tid har kommunerne jo reelt

spare og ikke kunnet bruge det på anden

sig om at kommunerne kommer til at skulle ud i historisk store besparelser hvis de her løfter om skattelettelser og løfter om bedre sundhed skal overholdes så er der kun et sted at tage pengene fra derfor bør man rettelig også kalde det et nedprioriteringsbidrag

det kommer til at gå ud over børn skoler ældre og handicappede i de kommende år

kommune som venstres ordfører jo også henviste til

i de cirka to tusind ansatte man

og det betyder også at den udvikling vi har set og kommer til at se tror jeg i både større og mindre kommuner i de kommende år

markant færre ansatte til at varetage den borgernære velfærd derfor bliver det også den rene gift at lægge ud for

kommuner daginstitutioner plejehjem skoler hele vejen igennem den kommunale sektor kommer man til at tvinge store besparelser igennem og det kommer også til at kunne mærkes på den borgernære velfærd jeg synes også det er en uendelig dårlig idé at vi skal sidde og lave den detailregulering som man

og det er jo det man lægger op til med omprioriteringsbidraget

regeringen og regeringens støttepartier skylder at give nogle klare svar på hvor mange penge

tilbageføre til kommunerne nu er det kommet lidt klarere hvert fald fra dele af den blå blok i dag at det

to tusind og sytten at man sandsynligvis

en samlet blå blok hvad der i sig selv er lidt mærkværdigt

har opbakning til den politik man åbenbart planlægger at føre men hvor mange penge

rent faktisk tilbage til kommunerne hvilke områder i kommunerne og regionerne skal styrkes og have tilført yderligere midler og hvilke områder mener regeringen man med fordel kan skære væk lokalt

på kulturområdet men det regnestykke kan man sikkert lave mange steder

således er det jo at både politikere og borgere og ansatte allerede nu skal forberede sig på besparelserne der kommer uanset om man kan lide det eller ej

blafrer jo fuldstændig i vinden også efter debatten i dag venstre konservative og især liberal alliance skal

spørger man liberal alliance skal det finansieres med omprioriteringsbidraget og dansk folkeparti

bruge pengene på en bedre ældrepleje

set godt slutte af med at sige et par ord om jeg synes sådan set det er sympatisk man gerne vil styrke ældreplejen

det der skete med den gavebod man så åbnede med værdighedsmilliarden jo

meget klart at de kommuner der har de højeste skattegrundlag og nogle

af landets største pensionsformuer hos borgerne

relativt mere ud af værdighedsmilliarden i forhold til hvad de ville have fået hvis det rent faktisk havde været et almindeligt kommunalt tilskud jeg tror alligevel at man skal være temmelig fantasifuld

nogle kloge effektiviseringer og det tror jeg godt

sig gøre men spørgsmålet er om det er klogest

sektor til den private sektor så vi får investeret i produktivitet innovation og arbejdspladser og en meget stor brik i den store offentlige økonomi er den kommunale økonomi

kommuner de

været igennem effektiviseringer i de sidste fire år på mellem to

tre milliard kroner om året det som der så er stillet forslag om er et omprioriteringsbidrag på en

selvfølgelig kan det lade sig gøre

de helt store selskaber bliver nødt til at gennemføre effektiviseringer og leanprocesser på to tre procent hvert eneste år hvert eneste år hvordan kan man gøre det

man bruger nye digitaliseringsteknologier

alle mulige redskaber for at gøre virksomheden sundere og stærkere det har kommunerne jo også selv gjort det har de gjort ved

og skiftende regeringer uanset partifarve har stillet de krav

bliver effektiviseret i kommunerne

vi ikke imod at man effektiviserer og at der bliver stillet krav til kommunerne om at der bliver effektiviseret så man bruger pengene fornuftigt de steder hvor der er brug for det

det kan være på grund af en øget flygtningetilstrømning det kan være demografien gør at der skal bruges flere penge på sundhedssystemet

nogle flere penge på at gøre erhvervslivet mere konkurrencedygtigt ved at satse målrettet på nogle beskæftigelsestiltag så vi får økonomien bedre ad den vej så vores holdning til det

og seksten til nitten ligesom det statslige omprioriteringsbidrag er udbredt til uddannelses og kulturområdet regeringen vil anvende de frigjorte midler som følge af det kommunale omprioriteringsbidrag til borgernær velfærd så midlerne i den offentlige sektor prioriteres der hvor behovet er størst det vil sige at pengene fra omprioriteringsbidraget

at pengene fra omprioriteringsbidraget tilbageføres til kommunerne til højtprioriterede områder den præcise anvendelse af omprioriteringsbidraget aftales i de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi samt i finanslovsforhandlingerne

sker der altså i forhandlingerne om finansloven for hvad er alternativet til et omprioriteringsbidrag at vi stopper udviklingen i den offentlige sektor som socialdemokraterne foreslår at vi undlader at prioritere nye midler til sundhed og ældre der er behov for en vedholdende udvikling i den offentlige sektor og vi kan altså ikke leve med en offentlig sektor der er støbt i beton jeg er derfor overrasket over at eksempelvis socialdemokraterne på forhånd vil sige at der ikke kan opstå en situation hvor kommunernes budget på knap to hundrede og fyrre milliard kroner skal være lidt mindre end året før særligt fordi det jo var

der gjaldt under den socialdemokratisk ledede regering der fik kommunerne tre milliard kroner mindre i serviceramme

til to tusind og femten skulle man tolke på historien skulle man tro at vi ville være enige om at vi kan og skal kunne prioritere på tværs i den offentlige sektor i en tid hvor pengene er knappe og grundvilkåret for den offentlige økonomi er krystalklart der er kun få penge og det gælder uanset hvem der har regeringsmagten i regeringens optik

vi har én offentlig sektor hvor vi skal bruge skattekronerne bedst muligt for borgeren det er ikke regeringens penge det er ikke kommunernes penge

at et omprioriteringsbidrag

automatik indebære forringelser af den kommunale velfærd og derfor glæder det mig når kommunerne over en bred kam viser at der ligger et betydeligt potentiale i at lære af hinanden

i effektivt indkøb i effektiv styring og drift og så videre

ryge ud til kommunerne igen ville det så ikke være bedre at forhandle hvordan de skulle ryge ud til kommunerne i forbindelse med den aftale der skal laves med kommunerne her i maj måned

de kan indbudgettere det og vi undgår den der stop and go politik ude i kommunerne og sådan

får indflydelse på hvor der er mest brug for pengene i kommunerne i stedet for at de skal fordeles en sen nattetime i

står stenhårdt fast sammen med enhedslisten sf

det må vi jo så bare tage bestik af for os andre

har det her omprioriteringsbidrag og det forhandler vi med kommunerne i kommuneøkonomiaftalen

i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi og i finanslovsforhandlingerne hvorfor egentlig begge steder hvorfor er man ikke nået frem til at sige at hvis pengene

få det klaret mens man sidder med kommunerne

er behov og de kan lytte til hvad regeringen har af ønsker så kan man jo lave den aftale dér

ting for kendsgerningen er at under den socialdemokratisk ledede regering forsvandt der tre milliard kroner fra to tusind og tolv til to tusind og femten men regeringen har åbenbart intet ansvar for det så må vi jo igangsætte et udredningsarbejde om hvordan

det er derfor jeg som udgangspunkt er imod

det skal så foregå i kommuneaftalerne og det skal foregå i

men jeg skal bare lige høre vil det betyde at nogle af midlerne aftales tilbageført i kommuneforhandlingerne og at

ville da ønske mig at vi havde de samme indtægter så det der ønske om at når konjunkturerne

vi alle sammen fuldstændig uberørte af

det betragter jeg som en utopi

er det danske samfund der bliver fattigere når vi rammes

tilbageslag i økonomien vi har så et system hvor vi friholder kommunerne for

de danske kommuner hvis man tager ti

et system hvor konjunkturerne også slår igennem

kommunernes økonomi

man kan sige at uanset om økonomien går op eller ned

parlamentariske grundlag det er den afsluttende konstatering som

forholde os til i den kommende tid i dette folketing

tydeligvis står samlet i forhold til blandt andet det kommunale omprioriteringsbidrag men i alle tilfælde en debat som på alle mulige måder har vist

og det kunne måske godt være at der var enkelte medier

spørgsmål nummer s otte hundrede og fjorten

oplysning om her at der er yderligere to

hospitalsklovne det kunne også have været hjerteforeningen det kunne have været kræftens bekæmpelse og det kunne have været en hvilken som helst kommune i i danmark der blev berørt af det her det handler om

til at udlåne kommunens sale lokaler og så videre til velgørende formål og til kulturelle formål sådan at eksempelvis her hospitalsklovnene ikke længere kan få lov til at låne de her lokaler til velgørende formål

og stiller også gratis teknikerassistance til rådighed for brugerne

på den måde yder kolding kommune et tilskud til de aktiviteter der får

bruge lokalet og derved får hjælp til det tekniske dermed understøtter kommunen at der

det er helt almindeligt at kommunerne støtter aktiviteter ved at stille lokaler gratis til rådighed selv om det er mest almindeligt at kommunerne stiller deres egne lokaler til rådighed det der ser ud til at være kernen her er hvorvidt et velgørenhedsarrangement er en kulturel aktivitet og om kommunen vil støtte det formålet med et velgørenhedsarrangement er at samle penge ind til noget det primære formål er ikke at udbyde en kulturel oplevelse selvfølgelig kan der godt være et kulturelt indhold i et sådant arrangement

forskellige kommuner lægger snittet forskelligt og kolding kommune har med virkning fra første januar i år besluttet ikke at stille lokaler til rådighed for velgørenhedsarrangementer kommunen har vurderet at det vil være konkurrenceforvridende hvis kommunen støtter velgørenhedsarrangementer og kommunen har henvist til kommunalfuldmagten som grundlag for beslutningen den lovgivning

henholdsvis erhvervs og vækstministeriets som nemlig har med konkurrenceregler gøre og social og indenrigsministeriets som er ministerium for

ingen kommentar til kolding kommunes beslutning et velgørenhedsarrangement kan ganske givet have et kulturelt indhold men et sådant arrangement tjener først og fremmest det formål at skaffe penge til en anden aktivitet kolding kommune bestemmer hvordan den vil prioritere sine ressourcer det hverken kan eller vil jeg som kulturminister påvirke og jeg vil heller ikke udtrykke nogen holdning til det

fald for mig har stor principiel betydning i og med at det er nogle foreninger der

arrangementer der kommer børn på sygehusene til gode derfor havde jeg naturligvis håbet på at kulturens minister også kunne have udtrykt en holdning til til problemstillingen her men i al fald

hørt at ministeren sagde at kommunen

tilfælde kolding kommune godt kunne

fortsat at stille de her sale og lokaler til rådighed uden at komme i konflikt

er vigtigt for os også inden for kulturens område at vi ikke stiller barrierer og hindringer i vejen

de foreninger der for almenvellets skyld og til gavn for ganske almindelige mennesker i vores samfund vil lave arrangementer som ikke er båret af

i det her tilfælde hospitalsklovne som faktisk gør en meget meget

imidlertid kan jeg forsikre

at jeg er fuldstændig enig i den linje min forgænger herre esben lunde larsen lagde i besvarelsen universiteterne modtager uddannelsestilskud gennem faste takster per årsstuderende stå i taxametersystemet samt via fordeling af færdiggørelsespuljen udmøntningen af færdiggørelsespuljen spiller en vigtig rolle i studietidsmodellen der giver universiteterne incitament til at sørge for at de studerende ikke forsinkes i deres uddannelse puljen fordeles dels på baggrund af antallet af dimittender dels på baggrund af universiteternes performance i forhold til at sikre god studiefremdrift en stigende del af puljen afhænger af universiteternes evne til at sikre de studerendes studiefremdrift aalborg universitet er bedre til at sikre god studiefremdrift end de andre universiteter og modtager derfor forholdsvis

færdiggørelsespuljen derfor kommer det også aalborg universitet til gavn at puljen til færdiggørelsesbonus

milliard kroner i to tusind og seksten til en milliard kroner i to tusind og nitten det vil betyde en

for at give et indtryk af størrelsesforholdene kan jeg oplyse at aalborg universitet vil modtage næsten det samme fra færdiggørelsespuljen som københavns universitet på trods af at københavns universitet producerer væsentlig flere studenterårsværk aalborg universitet har altså betydelig fordel af færdiggørelsespuljen denne fordel bliver nu lidt mindre med finansloven for to tusind og seksten hvor puljen er reduceret som følge

man fra regeringens side har en officiel politik der handler om at man opfordrer studerende

færdiggørelsestaxameter der belønnede de universiteter der var bedst til det

man haft aalborg universitet som har været langt langt bedre til at sikre det her

jo også har rigtig meget at gøre med den måde man

hvor man arbejder projektorienteret problembaseret og hvor man arbejder i grupper

med til at motivere og anspore hinanden til at passe tingene

springe fra og ikke gå op til eksamen når det er er tid til

kolossalt positiv effekt

nogle kandidater som i højere grad end andre får job efterfølgende så det er en rigtig positiv

de her incitamentsstrukturer

seksten procent af de bidrag der er

altså en langt større andel end aalborg universitets størrelse man skal bidrage med

hvorfor er det at en liberal regering der plejer at tro på incitamenter pludselig fjerner incitamentet eller i hvert fald gør det mindre

samme som de svar min forgænger herre esben lunde larsen

gav tilbage i november måned men når det så er sagt

jeg faktisk til gengæld enig med herre rasmus

handler om at de studerende efterlever studietiden og dermed bliver færdige inden for den normerede tid og det håber jeg sandelig at aalborg universitet vil gøre hvad

kan for at fastholde så er jeg

uenig med herre rasmus

i at der er tale om en straf det er ikke tilfældet det der er situationen er at

skal alle institutioner naturligvis bidrage og det gælder også aalborg universitet men det betyder jo ikke at der er tale om en straf

er jo ikke en straf det betyder at man skal forvalte inden for de økonomiske rammer man har

mindre og det har ministeren også selv givet udtryk for hvordan kan det være at man fjerner noget incitamentsstruktur

en spørger som dybest set er uenig

ligefrem skal forstå det men men det sagt

at der er tale om en mindre tilskyndelse til at fastholde den gode

der er er på aalborg universitet og de gode resultater

universitet al den stund at jeg ikke er enig med spørgeren i at der er tale om en straf

kan ministeren ikke medgive at der ville have været andre måder

spare på hvor man ikke går ind

man kunne have valgt at lave en mere generel besparelse så alle universiteter skulle bidrage med en relativ andel i forhold til hvor mange studerende de har hvorfor har man ikke valgt at lave en mere fair og mere relativ fordeling i stedet for at tage ét universitet ud og straffe dem

sikker på at det ville munde ud i at aalborg universitet ville have en bedre situation end den der rent faktisk er tilfældet

vil også fremover have adgang til samme omfattende udbud af videre og efteruddannelse som de hele tiden har haft adgang til de stramme økonomiske rammer gør det imidlertid nødvendigt for os at prioritere regeringen har blandt andet valgt at målrette midlerne til statens voksenuddannelsesstøtte således at vi bruger midlerne der hvor de gør størst gavn de grupper som har allermest behov for støtte er dem med mindst eller ingen uddannelse det er også den gruppe som ordningen oprindelig var tiltænkt regeringens lovforslag indebærer konkret at beskæftigede der har gennemført en kort videregående uddannelse ikke længere har mulighed for at få statens voksenuddannelsesstøtte samtidig foreslår regeringen at reducere satsen for statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

tres procent af højeste dagpengesats regeringen foreslår at opretholde muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte til beskæftigede med mindst uddannelse herunder til opkvalificering af

fordi efter og videreuddannelse er et vigtigt redskab til at opkvalificere arbejdsstyrken hurtigt og effektivt samtidig er løbende kompetenceudvikling af medarbejdere på mindst uddannelse et vigtigt

konkurrenceparameter statens voksenuddannelsesstøtte var oprindelig tiltænkt opkvalificering af grundlæggende og almene og almene kompetencer for personer med ingen eller kun lidt uddannelse gennem årene har det imidlertid vist sig at ordningen i langt højere grad end det oprindelig var tænkt er blevet anvendt til uddannelse på videregående niveau dette gælder også personer der i

med regeringens forslag målretter vi igen støtten til den gruppe ordningen oprindelig var tiltænkt

faglærtes opkvalificering til videregående niveau regeringen forventer at arbejdsgivere og medarbejdere også fremover vil kunne se fordelene

nye initiativer ministeren vil tage for at sikre at ansattes mulighed for videreuddannelse understøttes jævnfør det lovforslag som førstebehandles i morgen

initiativ jo at trække l en hundrede og syv og tyve tilbage i ministeriet

gå til sin statsminister og sine kollegaer i regeringen herunder måske især erhvervs og vækstministeren og stille

spørgsmål har produktionsdanmark virkelig brug for besparelser på statens voksenuddannelsesstøtte

jo at mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer

kan få stor betydning for hele samfundsøkonomien og først og fremmest for virksomheder i vækst jeg synes det er en god tanke

på arbejdsmarkedet

være sådan at når vi taler uddannelsespolitik handler det om at ufaglærte skal løftes til faglærtes

faglærte skal løftes til

får løftet hele vores arbejdsstyrke

vil jeg gerne spørge til hvilke nye initiativer

er en udmøntning af finanslovsaftalen og det står jeg naturligvis på mål for på regeringens vegne det det handler om for mig er at målrette og fokusere

laveste uddannelse det er der skal sætte målrettet ind og det

skattelettelser og

større perspektiv nemlig at vi i danmark har brug for at vi får en veluddannet og kvalificeret arbejdsstyrke til vores produktionsvirksomheder

man kan skabe endnu flere arbejdspladser er ministeren ikke

tabe arbejdspladser når vi nedprioriterer

hf hf enkeltfag det handler om forberedende voksenuddannelse det handler om

folkeskolefag det handler om

de områder som virkelig kan bidrage til at løfte de mennesker som på den ene eller anden måde ikke fik fodfæste i uddannelsessystemet

selvfølgelig skal have en chance for at fastholde eller måske

få en tilknytning til arbejdsmarkedet så det er det

lavest i hierarkiet i uddannelsessystemet der har vi mulighed for også hvis vi ser på hvad der efterspørges af kompetencer og kvalifikationer

at løfte en stor gruppe så den gruppe kan bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og det er det der er det afgørende for mig jeg synes i øvrigt det er pudsigt at høre en socialdemokrat på den måde se bort fra at vi faktisk har en stor opgave her når det drejer sig om at udstyre den gruppe af borgere med de nødvendige kvalifikationer som efterspørges på arbejdsmarkedet

ved med at prædike de vanvittige synspunkter som

også sådan som statsministeren oplyste i går at han umiddelbart efter påske vil invitere alle partiledere til et møde i statsministeriet for

kirkeminister bertel haarder

og andre relevante ministre for netop

at finde nogle reelle løsninger

det ser jeg meget frem til

står ikke her i dag med nogle hurtige løsninger og jeg tror i øvrigt heller ikke at der er hurtige løsninger på det her problem men opfølgning og konsekvenser kommer der og det skal der også komme

men det skal gøres på en

og hvis vores

tror jeg også at vi skal give os

finde løsninger sammen der er jo ingen tvivl om at vi skal have sat ind over for de her meget lukkede miljøer vi skal

ind over for de formørkede kræfter som vi desværre ser der er i danmark og som ikke respekterer hverken frihedsrettighederne eller det værdisæt som vi har bygget danmark på men det skal gøres på en måde hvor vi jo selvfølgelig ikke sætter vores demokratiske spilleregler

og hvor vi ikke mistænkeliggør alle muslimer over en bred kam men jeg må sige at det jeg har set blandt andet

det sædvanlige når

ting og sager der kom frem om grimhøjmoskeen det er bestemt ikke den første sag er at

udtalelserne og så går der lige en uge med det og så følger den almindelige sniksnak hvor man egentlig bare snakker sådan almindelig demokratisk

at grimhøjmoskeen bliver lukket

det første

er det ministerens ord eller er det bare som privatperson og kan man sådan

sige pendulere imellem at udtale sig som privatperson og udtale sig som minister

folk den tanke at regeringen har

gøre noget ved problemet og så har regeringen ikke tænkt sig gøre noget alligevel i forhold til at få lukket

stærkt utilfredsstillende

på sømmets hoved og så virkelig siger

gjort noget ved det nytter jo ikke noget

at fjerne en moské rent fysisk

det var det jeg sagde i den anden del af sætningen og det står jeg fuldstændig ved jeg står fuldstændig ved

netop derfor at statsministeren har indkaldt alle folketingets partiers ledere til et møde i statsministeriet lige efter påske hvor vi

i fællesskab og det gælder også dansk folkeparti

bestemt er enig med herre christian langballe i

får folk til at udtrykke deres store forundring jamen har venstre ikke været ude

grimhøjmoskeen skulle lukkes og det er jo bare det det er jo signalforvirring og jeg synes altså lidt for at være ærlig at det er en dobbelt dagsorden hvor man på den ene side siger at moskeen skal lukkes og så når vi kommer ind til forhandlinger her i folketinget så siger man jo jo det skal den måske men det kan vi ikke alligevel

de her ideer som er fuldstændig forskruede og ligger så

og de frihedsrettigheder som generationer før os har bygget danmark på

det skylder herre christian langballe jo et svar på hvad skal man gøre ved at tankerne stadig væk trives men bygningen så ikke er der

er det store problem ved det her men det glæder jeg mig meget til

skulle diskutere både med herre christian langballe forhåbentlig

i hvert fald også med herre kristian thulesen dahl som i første omgang er inviteret til møde

handler i forhold til det her spørgsmål

det er det eneste sprog de her imamer forstår det eneste

det her vil vi ikke finde os i og at det udmønter sig i at man får lukket den moské via grundloven

grundlovsparagraffen er der det er for at man skal kunne lukke sådan nogle foreninger der står imod alt

grotesk syn på ligestilling eller man kunne sige mangel

der kan foregå vold imod både kvinder og børn det er det vi har været vidne til

skjulte optagelser som tv to har vist og det hører på ingen måde hjemme i danmark

og så må de prædike de her overbevisninger andre steder spørgeren ved jo lige så godt som jeg

ikke bare uden videre smide folk ud af landet hvis de er danske statsborgere jeg har sagt at jeg ønsker

gennemgået opholdsgrundlaget for de imamer som vi har set optræde i tv to

hvordan ser ser ud

i nogle af de her moskeer

at se på

moskeerne men selvfølgelig også

der allerede nu foregår men

ingen forslag der ikke er velkomne nu alle forslag er velkomne det er præcis derfor statsministeren har indkaldt folketingets partiers ledere til et møde i statsministeriet

flere måder man kan angribe problemstillingen på blandt andet ved

undersøge om de her holdninger er der

ansøger om statsborgerskab det ville vi synes var et fremskridt

hvor mange af abu bilals typer der er på

vi har en loyalitetserklæring som man underskriver og den loyalitetserklæring sigter netop på at man respekterer folkestyret og de grundlæggende danske værdier grundloven og så videre

at fokusere på at islamister der ønsker det danske folkestyre hen hvor

jo så til gengæld håber og det tror jeg også at dansk folkeparti blandt andet vil komme med en stribe

må være målet for os er at få gjort

med det som vi kan se foregår i

typer som abu bilal

som vi har været vidne til men jo også

også med nogle af de yderliggående kræfter vi ser her i danmark så er der i mit sind

ingen tvivl om at der desværre er mennesker i danmark som på ingen måder bakker op om det danske frihedsværdisæt man bakker slet ikke op om den danske samfundsmodel det eneste man bakker op om er

i

holdningerne ville stadig væk trives selv om moskeen forsvandt det er så den anden del af den sætning som jeg sagde den dag men jeg står ved det hele dels sætter grundloven nogle rammer som gør at man ikke uden videre kan lukke en moské dels

det ikke moskeen i sin fysiske form som jeg også diskuterede

stadig væk ville kunne udbrede

fuldstændig vanvittige holdninger men som statsministeren også understregede i spørgetimen i går

sætte ind og vi bliver nødt til at sætte ind over en

vil være med til og det tror jeg bestemt også at i vil

vi har lukkede miljøer i danmark der på den her måde

modarbejder det danske samfund og det værdisæt som det danske samfund bygger på og som

både om at se på tilsynet med og kravene til de religiøse miljøer som vi har i danmark

indsatsen mod social kontrol herunder hjælpen til de kvinder og børn der kommer i klemme og indsatsen med

der kan gøres meget mere og det skal vi men jeg mener i øvrigt også at indsatsen omkring arbejdsmarkedet og det at flere skal ud på arbejdsmarkedet er meget meget vigtig det er noget af det vi har stået sammen om ved

indføre integrationsydelsen

nye ting på bånd det synes vi er rigtig godt arbejde

anden

til det som ministeren siger hvor der også

iblandt at det der så er vigtigt når der kommer nye oplysninger frem

tidligere havde vi en socialdemokratisk radikal regering der afviste at lukke grimhøjmoskeen på baggrund af de oplysninger der var dengang og som var grelle nok nu har vi så

vi har en ny regering som har muligheden

lukke moskeen hvis man

en moské når jeg hører ministeren sige nogle af de meget fornuftige ting

så synes jeg at det går fornuftigt langt hen ad vejen

der mangler en konklusion der betyder at man rent faktisk får gjort noget ved de tendenser som vi ser i de her moskeer og som også er medvirkende årsag til at kvinder står uden for arbejdsmarkedet

betragtet som nogle der skal følge mandens råd

der foregår i grimhøjmoskeen men kunne ministeren ikke svare på når nu ministeren

har lyst til jævne moskeen med jorden hvorfor vil ministeren så egentlig jævne moskeen

hvis tankerne alligevel

at der trives holdninger som de her hvordan får

nytter noget bare at kappe det øverste af altså selve moskeen og selve foreningen

set det det skal handle om når vi kommer på den anden side af påske

jeg vil bare igen understrege at jeg ingen forslag afvise på forhånd jeg synes vi skal drøfte det her med den alvor som

en regeringsforanstaltning dog kan en forening foreløbig forbydes

straks anlægges sag imod den til dens opløsning så siger man videre i stykke 4 sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol med det siger man i virkeligheden i grundloven at det ikke er

at man alligevel skal kunne gøre det og der skal regeringen så opløse og forbyde foreningen med henblik på

blot om man kan lukke en forening det interessante er hvordan vi kommer de her tanker vanvittige tanker til livs og hvordan vi får gjort op

forskruede værdisæt som

nogle af de her moskeer bygger på

godt svare på noget andet når man lukker

tilkendegiver man at det her vil man

og jeg vil sige at det er det eneste sprog de her imamer kan forstå

men imamerne ved jo godt der sker noget der sker jo ingenting man er ude at tage afstand og hvad gør man så bagefter så bakker man og så kommer den demokratiske sniksnak og procesdiskussion og alt muligt andet og så sker der ikke noget det eneste de have respekt for er at man faktisk gik ind og lukkede

den her moské og

over for dem over for danskerne at det her finder vi os

venstremand og hvis jeg skal være

har stået og prædiket og som er fuldstændig uforenelige med det danske værdisæt

moskeer og imamer der er ude

nogle forventninger hos borgerne om at der sker handlinger som ikke sker når man siger at jeg har mest lyst til at jævne grimhøjmoskeen med jorden

alle midler skal tages i brug siger ministeren er der ikke en risiko for

jeg så også gerne at man ikke bare jævnede grimhøjmoskeen med jorden men at vi også fik de holdninger væk

der ikke hører hjemme på nogen som helst måder her i danmark vi har

få gjort meget mere ved det vi skal til nældens rod og vi skal

åbne de ellers meget lukkede radikale miljøer som vi ser det blev også understreget af statsministeren

spørgetimen i går vi vil fra regeringens side gøre alt

dæmme op for de radikale kræfter som vi ser

se på tilsynet med og kravene til de religiøse miljøer og til deres foreninger det handler også om at

imod social kontrol og selvfølgelig også at fortsætte kampen

tydelige krav om

at man får en forståelse for

danmark ind under huden sidst men ikke mindst

de skal kende til deres

de skal vide hvor de kan få hjælp hvis de for eksempel vokser op i en voldelig familie men de skal også vide hvad vi forventer af dem som gode samfundsborgere i danmark

og det er vigtigt at der kommer nogle resultater ud af det der skal være overensstemmelse mellem det man siger og det man gør

diskuteret før hvor

springer op som en løve og falder ned som

en risiko for at danskerne egentlig oplever at alle springer op som løver men falder ned som lam

hvis regeringen gør det som alle andre gør og tidligere har gjort i sådan en sag som den her

imamer der er involveret i de her

i virkeligheden ikke møder den modstand som de her miljøer burde møde og i den forbindelse vil jeg godt spørge ministeren om den reaktion

ser hos talsmændene for de her moskeer og imamer

faktisk udelukkende koncentrerer sig om den problemstilling

forhold til det journalistiske altså hvordan man har indhentet de her forskellige oplysninger hos tv to i stedet for at undskylde og beklage og sige

fra dag et er det ikke et problem og det er også en tendens man har set i andre lande at de her miljøer i stigende grad bliver så selvhævdende

så meget suverænitet på grund af svage myndigheder at de tror at de kan

til det andet kan jeg bare sige at det er meningen at der skal ske noget

på at dansk folkeparti godt vil være med men man

men meningen er at der skal tages hårdt

konservative liberal alliance og folkeparti til om nødvendigt at gøre de ting der skal gøres

der så skal med på vognen det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er igen i forhold til grimhøjmoskeen jeg opfatter det jo lidt som

vi giver pyromanen lov til at fortsætte sit arbejde bare et andet sted hvis det er at vi ingenting gør her kan ministeren ikke godt se

end vi har været hidtil dermed ikke

sagt at jeg forkaster alt hvad der er foregået før

også i arbejdet med afradikalisering og forebyggelse og

ærlig talt synes ministeren afsporer debatten

ovre i noget helt andet

ovre i nogle mennesker som kender det vestlige system og som faktisk tager afstand fra selve

har bygget det danmark retsmæssigt og værdimæssigt som vi

ved at de tager afstand fra de vestlige værdier og der tror jeg så bare at det eneste

hammeren at man siger det her vil vi ikke finde os i

i øvrigt sige at hvis man kan lukke et trossamfund der siger noget så kan man også lukke en ny forening der

nævnte dansk folkeparti som et andet eksempel

set ikke at de ligger så langt fra hinanden

jeg ved ikke om herre christian langballe har hørt at

jeg har afvist nogen som helst forslag i dag

præcis fordi vi mener noget med det arbejde der skal i gang med alle folketingets partier så må vi se hvordan enderne kan nå sammen og om de kan nå sammen det er da i hvert fald en forudsætning for det at man ikke på forhånd afviser noget

meget meget stor skade for vores folkestyre de forventer at vi handler og det håber jeg

i hvordan de skal sætte brand i huse

ministeren siger i sin logik at ja det det duer ikke sådan

men det vil man alligevel ikke gøre for så fortsætter de bare et andet sted

de bare det andet sted og så er det ligegyldigt eller bør vi skride ind hvor end det måtte være i grimhøjmoskeen eller andre steder

set hørt men det er uhørt at de holdninger trives vi har

bredspektret indsats i dag men vi kan og skal gøre endnu mere for netop

få åbnet de ellers meget lukkede miljøer som det handler om det blev også

understreget af statsministeren i går i spørgetimen

fra regeringens side og vi vil gøre alt hvad vi

for at dæmme op for de radikale kræfter som vi har været vidne til

at se på tilsynet med og kravene til de religiøse miljøer og deres foreninger og det handler også om som jeg før har nævnt at bygge videre på den indsats der allerede i dag foregår omkring social kontrol

og blandt andet også række ud til de

kvinder og børn der kommer i klemme det handler også om hvordan vi kan forebygge radikalisering og om hvordan vi skaber en langt bedre tilknytning til

som efter min mening er helt centralt netop i både de toparts og

jeg gerne afslutte med at sige til

at vi

vi bakker op om at man jo sagtens i danmark netop i et land med religionsfrihed kan leve sit liv tro

passe sin uddannelse deltage i fritidsaktiviteter det er dem vi skal bakke op

og det gør vi det andet

jeg ikke forstår hvorfor vi skal have så meget snak hvorfor vi skal have så lang en ventetid hvorfor vi ikke kan komme i gang

vil ministeren ikke jævne den moské

klare signaler signaler som ministeren jo selv har været inde på jævn moskeen med jorden tag skeen i den anden hånd

vigtigt at man kommer et spadestik dybere i det her så vi får gjort op med de holdninger der jo netop ellers præger de moskeer som der er

med danske værdier og med det danske samfund

man tillade sig at ville omvælte det danske samfund før der er handlekraftige politikere eller jurister der mener at nu kan

de kloge mennesker der lavede grundloven netop skrev § otte og halvfjerds ind

efterhånden komme på eksempler på hvor grelle

før vi kan bruge den paragraf

tabellen tabellens formål var at illustrere at gennemførelsen af tiltagene i fødevare og landbrugspakken er mulig uden målbar tilbagegang i kystvandene

nu nævnte ministeren selv den høring vi holdt hvor der var en lang række eksperter og de sagde jo sådan set helt samstemmende at

statsministeren også i spørgetimen hvor han sagde og jeg citerer det er åbenlyst at pakken medfører mere kvælstof i en tre årig periode

jo viser kvælstofudledningen

om vi så kan forvente at ministeren vil oversende

viser konsekvenserne

så kunne

af statsministeren

enig i at der vil ske en merudledning af kvælstof som følge af landbrugspakken i årene

jeg har sagt også ved min tiltrædelse at

til historieskrivningen for der er foregået mange ting og jeg har ikke selv været en del af det

ved bordet og derfor ville det være forkert af mig

det sådan jeg skal forstå det at man kan få et skema som viser konsekvenserne af landbrugspakken jeg synes heller ikke at ministeren svarede på mit spørgsmål før nemlig om ministeren vil bekræfte

i forhold til landbrugspakken jeg synes

set det er helt fair som ministeren også siger at vi er fra forskellige partier og

forskellige holdninger til tingene men man må stå ved den politik som man har

fører til en merudledning af kvælstof

ministrene i den blå familie er ministeren

ikke nogen hemmelighed at vi ikke synes at landbrugspakken er grøn nok og derfor

grønne balance som der mangler i landbrugspakken så det undrer mig egentlig at ministeren nu siger at der ikke er behov for

en naturpakke og det kan gå lige fra øget biodiversitet

jeg har ikke lagt noget hverken minimum eller maksimum ind på det og det er det arbejde kommer til at pågå nu som følge af vedtagelsen af fødevare

nu siger ministeren at det kan være alle mulige initiativer man har jo selv lagt op til et beløb i forhold til den her naturpakke som regeringen er interesseret i at bruge

set

men vi vil rigtig gerne høre de indspark der

socialdemokraterne fordi det kunne da være at der var nogle gode ting i lommen som vi også kunne have gavn af i forhold til naturen så vil

de ændringer vi i øvrigt forventer i den fremtidige kvælstoftilførsel til vandmiljøet den såkaldte

og jeg har noteret mig at flere af de pågældende forskere tilkendegav at de ikke forventer en målbar forringelse i vandmiljøet

udledning de første fire år

glæden af at opleve ministeren i hans tidligere funktion som minister for det videnskabelige område

respekt for det videnskabelige arbejde og jeg kunne da godt tænke mig at høre om den respekt for videnskabens arbejde

derude på grund af den her udjævning herre flemming møhlenberg fra deltog også i høringen

han sagde de øgninger der kunne være måske op til otte pct i udledning vil fuldstændig drukne i år til år variationen drevet af variationer i meteorologien man skal derfor holde fokus på det langsigtede perspektiv

på hvordan regeringen forstår

præsenteret bedre jeg hæfter mig ved at vi har en række

udsagn ved høringen om at pakkens lempelser i de første år næppe vil medføre målbare ændringer i vandkvaliteten grundlaget for l otte og tres og den kommende bekendtgørelse som er oversendt i dag er derfor i min og regeringens optik

på en grøn tillægspakke og en stor naturplan men

at man når man ikke erkender behovet for en grøn tillægspakke så i hvert

en en regning et udækket naturbehov

det er noget af det som vi adresserer i forhandlingerne om en naturpakke

jeg også svarede fru lea wermelin tidligere regeringen har en ambition om at øge mangfoldigheden i vores natur tilgængeligheden i vores natur

det kan vi balancere sammen med en fødevare og landbrugspakke og det er den forhandling der går i gang inden

er det vanskeligt at forholde sig til en prognose

tager bestik af hvordan udviklingen i vores miljø vores vand og vores naturindsats og det er jo også nogle af de drøftelser man tager med kommissionen i forhold til

af direktiverne så kan kommissionen

have en anden forståelse og det er jo den diskussion der vil være mellem en nationalstat og kommissionen

kommissionen enten ser sig gal på eller

uenig i eller hvad det kan være det samme gælder det her område men det er absolut regeringens ambition at overholde de direktiver der er skulle vi få påbud om ting drøfter vi dem med kommissionen og så vil vi naturligvis også se på det

og et reelt økonomisk incitament til at arbejde med kontanthjælpsloftet vil et ægtepar på kontanthjælp med tre børn have godt femtentusind kroner til rådighed om måneden efter skat og faste boligudgifter eller hvad der svarer til cirka firehundrede og sekstusind kroner i samlede offentlige ydelser og tilskud før skat om året når man ser på standardfamilietyperne det er derfor også min klare vurdering at hvis man har

en almindelig husleje og foretager de nødvendige prioriteringer i husholdningsbudgettet

kontanthjælpsloftet er indrettet sådan

der blive plads under loftet til igen at modtage boligstøtte og en eventuel særlig støtte jeg mener at vi med lovforslaget har fundet en rimelig balance så der er en sund økonomisk forskel mellem at være på kontanthjælp og at være i beskæftigelse til den overenskomstfastsatte mindsteløn men det er samtidig klart at det forudsætter en hårdere økonomisk prioritering i dagligdagen hvis man som kontanthjælpsmodtager berøres af

tal der rent faktisk er korrekte og som vi kender i nullerne da man lavede det sidste kontanthjælpsloft skete der jo det at

så kom den socialdemokratisk ledede regering til og

det her kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersreglen og så skete der det

antallet af udsættelser faldt og det faldt med næsten otte og tyve procent

bare nødt til at spørge ministeren om det ikke ligner en tegning af

jeg kan ikke gå ind i en konkret sag

vil gerne gentage hvad formålet med det her lovforslag er med lovforslaget

vi styrke det økonomiske incitament til at arbejde så flere bliver en del af det arbejdende fællesskab og færre modtager offentlig forsørgelse det gør vi blandt andet med et kontanthjælpsloft der sætter en overligger over hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp boligstøtte og særlig støtte og vi skærer ikke i kontanthjælpen som spørgeren

at der skabes den rette balance imellem et rimeligt forsørgelsesniveau og et reelt økonomisk incitament til at arbejde med kontanthjælpsloftet vil en enlig forsørger på kontanthjælp med tre

efter skat og faste boligudgifter eller hvad der svarer til knap tohundrede og toogfirstusind kroner i samlede offentlige ydelser og tilskud før skat om året når man ser på standardfamilieydelserne det mener jeg er et rimeligt niveau når man tænker på at kontanthjælp er en midlertidig ydelse

hvis man mere permanent slet ikke kan arbejde skal man

men lonni er bare et rigtig godt eksempel på en der meget gerne vil

aldrig nogen sinde kommer til det som det ser ud

sikkert noget om det når han siger det

bare mange mennesker der ikke kan fordi de har en sygdom et handicap et eller andet

hvis det ikke det er årsagen til at de er hvor de er